mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som givet

i danmark ikke har en statskirke vi har en folkekirke og det betyder også at det er de enkelte menighedsråd og kirkegårdsbestyrelser som tager hånd om

og anmelder dem til politiet

som kender til de enkelte kirkegårde og dermed har den bedste mulighed for at gå ind og se på hvilke foranstaltninger der eventuelt måtte være nødvendige

de her uhyrligheder straffelovens

indeholder en bestemmelse som beskytter gravfreden

eller gør sig skyldig i usømmelig omgang med lig

bøde eller fængsel indtil seks måneder og bestemmelsen

omfatter altså også ødelæggelse af eller hærværk imod beplantning eller gravsten som udgangspunkt synes jeg at borgerne skal kunne færdes frit på kirkegårdene i danmark jeg tror ikke det ville være rimeligt hvis man

det omfang der ikke er personale til stede adgangen til kirkegårdene er noget der betyder rigtig meget for rigtig mange efterladte men det kan selvfølgelig være relevant at man på den enkelte kirkegård tager nogle særlige initiativer i forhold til hvordan forholdene er det enkelte sted og det ved jeg også

finder sted men det er som sagt en lokal beslutning og det er min klare opfattelse at det er menighedsråd og kirkegårdsbestyrelser som er de bedst rustede til det

at nogle havde skrevet fuck danmark og kort tid efter blev der vandaliseret halvtreds gravpladser på den muslimske kirkegård i odense jeg bor selv på vestegnen hvor vi har oplevet noget tilsvarende der har også været

muslimske gravplads i brøndby og få dage efter var der hærværk mod en kirke i ishøj på den måde har jeg egentlig opfattelsen af uden at kunne dokumentere at der lige er den sammenhæng

at der er en politisk diskussion og nogle politiske spændinger der flytter ind på vores gravpladser kirkegårde og det tror jeg hurtigt vi kan blive enige om er uheldigt så

mit opfølgende spørgsmål er om ministeren vil være med til at igangsætte en undersøgelse af om der har været en stigning

at kunne støtte de lokale menighedsråd og bestyrelserne på kirkegårdene i at tage deres forholdsregler i de områder hvor

finder sted blev foretaget i to tusind og seks

synes da det er en overvejelse værd om man skal prøve

at få lavet en samlet opgørelse over det i det omfang det ikke er til stede men om selve opgørelsen i sig selv kan hjælpe de enkelte menighedsråd og kirkegårdsbestyrelser ved jeg ikke for det er jo derude man har viden om

løbende er hærværk og

nogle teenagere der i en brandert har væltet

en bøde og noget betinget fængsel

det politisk motiverede hvor det er hele kirkegårde der raseres eller

den muslimske gravplads i brøndby tror jeg måske at vi politisk skal prøve

lidt bedre fat om problemstillingen derfor

foretage en undersøgelse som jeg så kan

vil være med til at mødes og drøfte hvilke initiativer vi kan tage for

i de tilfælde hvor jeg jeg har været i kontakt med både

holdninger til både i samfundet og blandt mine politiske kolleger og det er en vigtig sag at få drøftet til bunds uanset hvordan det udvikler sig jeg synes det er en balancegang hvorvidt og hvor meget civilsamfundet skal gå ind i i selve konflikterne men jeg vil gerne slå fast at jeg synes at forældre til enhver tid har et ansvar for at sørge for at holde øje med hvad deres børn gør at opdrage dem ordentligt og at sikre i det omfang det overhovedet er muligt at de overholder

er en sag som hører under københavns politi

under islamisk trossamfund vel vidende at islamisk trossamfund i dokumentarudsendelsen moskeerne bag sløret direkte fraråder folk at gå til myndighederne hvis de har været udsat for

har været med ind over noget som myndighederne ikke ved hvad

at opdrage dem de skal sørge for at danne dem så de overholder dansk lovgivning jeg ønsker ikke en parallellovgivning i forhold til dansk lovgivning det er de danske domstole

som er vores retsinstans i danmark og det forholder jeg mig til og det ønsker

er fløjtende ligeglad med hvilke aktører

er et særligt kort som udstedes til personer med handicap der opfylder visse nærmere betingelser i §

at det er danske handicaporganisationer som i første instans står for vurderingen af om en ansøger lever op til betingelserne i §

af bekendtgørelsens § syv fremgår det

som også kan benyttes af personer der opfylder kriterierne i bekendtgørelsen

med at der fra flere sider har været udtrykt ønske om at reglerne ændres så der vil være mulighed for at udstede kort til en institution det står mig imidlertid ikke klart hvad der er problemet med de nuværende regler efter de gældende regler kan eksempelvis et plejehjem godt parkere på de særlige handicapparkeringspladser såfremt blot en af de befordrede har fået godkendt en ansøgning

et handicapparkeringskort og kortet placeres i

at brugeren af handicapparkeringskortet også skal være fører

særlige parkeringsplads benyttes i forbindelse med befordring

ville skulle sikres at kortet kun benyttes i hvor der utvivlsomt er en person som lever op til betingelserne i bekendtgørelsens §

at de særlige parkeringspladser bliver optaget af nogle som de ikke er tiltænkt

derfor vil være til gene for de mennesker i samfundet som reglerne værner om jeg finder på den baggrund ikke anledning til at ændre på de gældende regler men vil i stedet henstille til at institutionerne benytter sig af de muligheder

de siger at når de tager nogle af beboerne på udflugter til rødovre

skal de hver eneste gang finde ud af hvilke

af beboernes parkeringskort de skal have med

problemer at de ikke altid kan finde de parkeringskort og sådan

spørger de når nu de ældre på danske ældrecentre bliver svagere og svagere og mere og mere behandlingskrævende og flere og flere af dem reelt set er handicappede og der også bliver udskrevet flere og flere mennesker som

er gangbesværede ville det så ikke være lettere at institutionen havde et parkeringskort og at de kunne køre op i rødovre centrum og parkere bilen

bytte kortene ud og sikre sig at kortet også passede til en af dem der var med bussen kunne vi ikke være lidt large

har fri mulighed for at parkere på handicapparkeringspladser alternativet ville jo være at det var selve bilen der var udstyret udstyret med

det ville jo være en omgåelse af reglerne og det ville også betyde at der ville blive større rift om de handicapparkeringspladser der er

være ulovligt alene fordi de købt uden afgifter så det som spørgsmålet egentlig går på

når vi nu er i den heldige situation at et stadigt stigende antal danskere frivilligt

skal de så virkelig belemres med at hver gang de skal

handicapkort er med og at hvis ikke det er med skal de ligge og rode rundt efter det i skuffer og skabe kan vi ikke bare sige at nu er vi i den situation at de fleste der bor på ældrecentre i danmark egentlig har ret til

at gøre meget simpel noget mere kompliceret end som så

det er lagt over til danske handicaporganisationer at vurdere hvem

kort som man kan tage med i bilen eller som ens plejere kan tage med i bilen og så kan man parkere

om ikke det ville være smartere og mindre bureaukratisk hvis ældrecentrene bare havde mulighed for at få udstedt sådan et til institutionen men jeg kan så høre at det kommer vi nok ikke længere med i dag

en benyttelse af handicapparkeringspladser af de her busser også

de transporterede beboere som ikke har ret til at parkere på handicapparkeringspladser og dermed ville der være færre handicapparkeringspladser til rådighed

partier i folketinget med undtagelse af enhedslisten og alternativet den femtende november to tusind og sytten blev enig om en ny strategi for signalprogrammet strategien sigter netop på at give de bedst mulige rammer for gennemførelse

at der med den nye strategi tages udgangspunkt i passagerer og de nye togleverancer som elektrificeringen og dernæst udrulningen af signalprogrammet må tilpasse sig mit ministerium er i dialog med jernbanevirksomhederne om den præcise udmøntning af den nye strategi for signalprogrammet det er klart at dette er en vigtig dialog at gennemføre om den besluttede reduktion i dsbs kontraktbetaling vil

den reduktion som dsbs ledelse har indmeldt reduktionen baserer sig derfor på en fremskrivning af dsbs nuværende kontrakt med de effektiviseringer og økonomiforbedringer som dsb selv anser for mulige herunder effekterne af ændringerne på infrastrukturen jeg har svært ved at se hvad problemet er ved at reducere kontrakten med det beløb som dsb selv har indmeldt for god ordens skyld kan jeg oplyse at der i forhold til dsb vil blive korrigeret for effekten af ændret ibrugtagning af ny bane mellem københavn og ringsted derfor mener jeg at svaret på spørgsmålet må være et

er passagererne

skal stå model til at der er yderligere forsinkelser af

flere problemer i det hele taget på på jernbaneområdet kan ministeren så ikke godt se at det

som et højst besynderligt signal at regeringen

okay nu har vi de her problemer

fjerner adskillige hundrede millioner kroner fra dsb

man fjerner de her penge og som

er det vist med hænderne bundet på ryggen at dsb siger ja til til det her så kan ministeren ikke godt forstå det mærkelige signal i at man midt i kaos og problemer

at det kommer til at tage lidt længere tid at installere de nye signalsystemer på især udvalgte strækninger end vi havde forventet tidligere gør så at der vil være en længere periode hvor man må leve med de gamle og de lidt dårlige signaler men det betyder jo ikke at de øvrige effektiviseringer som dsb vurderer kan gennemføres ikke skal gennemføres og det betyder jo ikke

når dsb så har gennemført de effektiviseringer

overbetaling for dsbs transportvirksomhed selv om en effektiviseret drift gør den billigere

kystbanen michael randrup og han

siger her at regeringen er i gang med at slagte hele den kollektive trafik gør det slet ikke noget indtryk på transportministeren at den politik ministeren står i spidsen for

siger vi fjerner yderligere penge fra dsb og i øvrigt vil vi ikke være med i forlig om togfonden dk vi vil heller ikke være med i forlig om

vil ikke være med til noget som helst det bliver opfattet af pendlerne som en regulær slagtning er ministeren ikke bekymret for at vi jager endnu flere passagerer væk

fra jernbanen og over i nogle biler

knytter sig ikke til at der falder for få penge af til dsb de knytter sig til en infrastruktur som er forældet

at når vi på et tidspunkt får elektrificeret skinnerne

på sjælland vil vi kunne lade kystbanen køre ud på

det sjællandske regionalnet i stedet for at køre op igennem sverige hvor der er store forsinkelser og det vil forbedre rettidigheden

tiden tillader ikke at jeg går i detaljer med indholdet af reviewet det kan man selv se på ministeriets hjemmeside i korthed er sagen den at det er en række uforudsete forhold der gør at ombordudstyringen af de gamle tog tager længere tid end planlagt i reviewet konstateres det således at leverancehistorikken for alstom som har kontrakten for installation af ombordudstyret i jernbanevirksomhedernes tog tilsiger at udrustningen af togflåden med ombordudstyr forventelig bliver væsentligt forsinket hvis jeg derfor var blevet spurgt hvem der var ansvarlig for de tidligere mere optimistiske forudsigelser om hvor lang tid

kunne jeg have peget på især den tilbudsgivende virksomhed alstom som tydeligvis har undervurderet opgaven de kontraktmæssige konsekvenser af det skal vi derfor

for så vidt angår ledelsen i banedanmark blev den skiftet ud sidste år og det er den nye ledelse der har været med til at få problemerne med signalprogrammet frem i lyset den er også gået i gang med at rydde op efter fortidens synder og finde konstruktive løsninger på de uforudsete problemer som er opstået det er helt klart at der er problemer men den nuværende ledelse er efter min vurdering ikke et af problemerne men en vigtig brik i løsningen

nemlig at der vil komme markante forbedringer i banedanmarks risiko kontrakt og budgetstyring over de kommende år det er en utaknemlig opgave der skal løses i banedanmark

derfor glad for at spørgeren sammen med resten

er meget meget ulykkeligt

havnet i den her situation

bedre af at regeringen slet ikke

står uden for togfonden for bedre og billigere

men spørgsmålet relaterer sig mere

fulgt op på de kontraktlige konsekvenser af det her

vi kan ikke drage nogen til ansvar det er virkelighedens skyld det er virkelighedens skyld altså man ser jo for sig at

en trafikforseelse eller kører ind i en anden bilist og bedst som den anden bilist står der og tænker jeg vil have nogle oplysninger her så jeg kan drage et forsikringsselskab til ansvar så springer ministeren ud og siger jamen og hør det er virkelighedens skyld altså kan ministeren ikke selv høre at det virker

skal stå og præsentere

at regeringen gerne vil være med i bedre og billigere men at det er blevet nægtet af socialdemokraterne at vi kan blive optaget og vel vidende at vi også gerne vil være med i togfonden dk hvis ellers socialdemokraterne ville

besinde sig på noget realisme i togfonden

et af togfondspartierne har i forhold til hvad der kan gennemføres i fase to men det ønsker herre

jeg blev spurgt om hvem der er ansvarlig for at det tager så lang tid at udstyre tog gamle tog med ombordudstyr og til det svarede jeg det er virkeligheden

har ansvaret for at have undervurderet opgaven

når vi nu igen oplever forsinkelser når vi nu igen oplever kaos

at der er nogen der skal stå til regnskab for det her borgerne har da ikke nogen forventning om at det er lykkedes os at lave en kontrakt med alstom og

jeg tror mange borgere navnlig dem der sidder ude i togene og bliver forsinkede gerne vil vide er

som de så ikke kan levere

budget på næsten nitten milliard

et nyt signalprogram et budget på godt fire og tyve milliard kroner i dag

jo med noget andet end det vi har betalt for noget andet end i den kontrakt der er blevet lavet det spørgsmål som jeg gerne vil have svar på som

gerne vil have svar på og som jeg tror i tusindvis af togpassagerer gerne

der har solgt os den her vare som de ikke leverer ikke stilles til ansvar

det er vi jo i fuld gang med så det er en åben dør som herre rasmus prehn der sparker ind

er ligesom den skal være herre rasmus prehn har jo deltaget i aftalen om hvordan vi skal håndtere

vejledte unge i retning af gymnasiet og videregående boglige uddannelser det straffer os nu det straffer virksomhederne der mangler faglærte det straffer samfundsøkonomien der rammes af tabte eksportindtægter og øgede udgifter til forsørgelse det straffer unge der ikke har fået stimuleret deres talenter men er kørt sure i studier der dybest set ikke interesserer dem nu har vi i fællesskab skiftet position hellere en god frisør end en middelmådig filosof det er intentionen bag erhvervsskolereformen fra to tusind og femten der er fokuseret meget på de kvantitative ambitioner med reformens

at mange flere unge direkte efter folkeskolen skal søge mod handelsskolerne og sosu skolerne og de tekniske skoler der er fokuseret mindre på reformens kvalitative ambitioner

reformen er først som sidst en kvalitetsreform hvor vi forventer mere af de nystartede elever vi forventer mere i overgangen til hovedforløbet vi forlanger mere af underviserne og skolerne vi understreger at ingen skal bestå hvis ikke de kan deres fag vi har også styrket opmærksomheden på elevernes praktiktid i virksomhederne

op prestigen skal nok stige men først når kvaliteten faktisk løftes vi kan ikke snakke os til et bedre renommé for erhvervsskolerne vi kan og skal heller ikke appellere til de unges og forældrenes samfundssind ved at understrege at samfundet kommer til at mangle faglærte det er de da ligeglade med heldigvis flere unge tilvælger uddannelserne efterhånden som det bliver tydeligt for alle at kvaliteten løftes når det bliver tydeligt for alle at der er beskæftigelse med ordentlig indtjening

når andre unge fortæller om de gode oplevelser der følger af at være på arbejdsmarkedet i en tidlig alder vi tror på at vi er på den her rette vej men det er en supertanker der skal vendes i den proces er det vigtigt ikke at få kolde fødder midtvejs vi står derfor fast på reformens grundlæggende principper men vi har også

samtidig sagt at vi gerne justerer lovgivningen hvis der er regler som forhindrer reformen i at virke det er en række af de her småjusteringer vi i dag skal førstebehandle det bliver mindre bureaukratisk for skolerne og for voksne elever at få tilrettelagt en erhvervsuddannelse vi justerer loven så det bliver præciseret hvilke rettigheder der gælder for gravide og langtidssyge elever vi tager et vigtigt skridt i retning af at bekæmpe virksomhedernes misbrug af delaftaler for elever der ikke har en normal uddannelsesaftale det er alt sammen godt

derudover har implementeringen af en såkaldt euv været kompleks og det har været vanskeligt at gennemføre undervisningen i overensstemmelse med gældende regler forslaget her har derfor til hensigt at justere nogle forskellige regler for erhvervsuddannelserne heriblandt kan nævnes at man fremover vil ophæve maksimumgrænsen på

to års praktikuddannelse denne grænse udgør i dag en udfordring i forhold til at give de voksne elever tilstrækkelig tid i oplæringen er der meldt tilbage fra virksomhederne derudover vil elever der mangler et certifikatfag fremover kunne tage et fag sideløbende med undervisningen på hovedforløbet dette er meget positivt da den tidligere ordning hverken var hensigtsmæssig

voksne elever eller for skolen det er vigtigt at vi fremover får øget tilgangen til erhvervsuddannelserne så vi sikrer en tilstrækkelig faglært arbejdskraft i dansk folkeparti er vi derfor meget glade for at der nu foretages en række justeringer så vi kan gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive

jo fordi tilgangen til euv

ikke har udviklet sig helt som vi havde forventet og fordi implementeringen af den erhvervsuddannelsesreform som

tilbage i to tusind og fjorten har vist sig at være for kompleks på

området og når vi oplever at der er ting som ikke går som de burde så mener jeg også

med det her lovforslag laver vi nemlig

justeringer som gør at reglerne passer bedre til

elevernes behov vi gør reglerne mere fleksible og vi letter også administrationen i forhold til blandt andet undervisningstid og praktikophold for reglerne skal ikke spænde ben for de voksne der vælger at tage en erhvervsuddannelse nej i stedet

endnu flere får lyst til og mod på også

en erhvervsuddannelse det har vores samfund nemlig brug for vi hører det jo igen og igen og jeg tror

at vi alle sammen på tværs af partier er enige om at vi skal gøre en indsats

erhvervsuddannelse og vores regering har jo gjort

i mål men vi er forhåbentlig på vej for hvis vi

mister rigtig mange af de gode ressourcer som

blandt andet voksne mennesker indeholder i forhold til

tage en erhvervsuddannelse og med det her lovforslag

glad for at vi nu får fjernet nogle barrierer

kan gøre det mere attraktivt og mindre bøvlet for vores voksne at tage en erhvervsuddannelse jeg har lovet

at hilse fra de konservative og sige at de ligesom venstre

gælder elevers mulighed for at få forlænget deres uddannelsesaftale når de i en periode har haft lovligt fravær

fra deres uddannelse det har ikke mindst være fuldstændig grotesk

kvinder der har været fraværende fra uddannelsen på grund af graviditet og fødsel er blevet frataget muligheden for at færdiggøre deres uddannelse fordi arbejdsgiveren har afvist

forlænge deres uddannelsesaftale fagbevægelsen har i årevis jeg har selv haft fornøjelsen af at deltage i det kæmpet med arbejdsgiverne både på det private område og på det offentlige område

problemstillingen vedrørende uddannelsesforlængelse i forbindelse med barsel og først ved

den højesteretsdom der faldt i to tusind og femten blev der accepteret

rimelig retstilstand det er rigtig godt at den

nu følges op af en lovændring der præciserer bestemmelserne i loven både hvad angår

de problemstillinger der er i forbindelse med graviditet

de øvrige forhold som er nævnt i lovens § otte og halvtreds

forlængelse af uddannelsesaftalen

at maksimumsgrænsen på to års praktikuddannelse og den obligatoriske individuelle afkortning af skoleundervisningen

på erhvervsuddannelserne for voksne afskaffes selv om jeg vil sige at vi

der blev gennemført yderligere ændringer af bestemmelserne om afkortning af uddannelsesforløbene for voksne der gennemfører en erhvervsuddannelse det er simpelt hen en ejendommelighed at vi har en bestemmelse

indebærer at voksne der tager en erhvervsuddannelse per definition lærer ti procent hurtigere end unge der tager en erhvervsuddannelse det er ikke nogen fornuftig ordning det forstyrrer voksenuddannelserne på en en række områder og derfor havde vi gerne set at man var

et skridt videre og også havde afskaffet den obligatoriske standardafkortning af euv i i forbindelse med lovændringerne vi kan også tilslutte os

vedrørende realkompetencevurdering og indførelsen af muligheden for at følge

samtidig med at man gennemfører undervisningen på hovedforløbet til gengæld vil jeg sige at vi er noget skeptiske over for forslaget om at lempe kravet om

der i dag skal omfatte mindst én skoleperiode sammen praktikperiode

at der er en skepsis

vi overvejer derfor i øjeblikket om vi skal stille ændringsforslag til den her del af lovforslaget og skulle ændringerne blive gennemført

som de ligger nu så vil vi i hvert fald opfordre ministeren til at følge udviklingen i brugen af korte aftaler meget tæt

det vil sige erhvervsuddannelse for voksne det er en bred kreds af partier som omfatter regeringspartierne dansk folkeparti socialdemokratiet radikale venstre og sf blevet enige om

det gode ved lovforslaget er at det fjerner en hel masse bureaukratiske benspænd som man i aftalekredsen er blevet enige om gør det unødig besværligt at

masser af på stort set alle ministerområder

puljer end det burde være det er mere besværligt for myndighederne at behandle ukomplicerede sager om længerevarende sygdomsforløb end det burde være det er tungere at administrere sociallovgivningen end det burde være og sådan kunne man faktisk blive ved langt ud over den tid vi har til førstebehandlingerne

jeg kunne godt ønske at folketingets partier oftere end det er tilfældet gik sammen om

at afbureaukratisere den offentlige sektor men lidt har jo også ret og for mig er det vigtigste måske i virkeligheden at en bred kreds af ansvarlige partier i det hele taget erkender at folketinget har et stort medansvar for det unødige bureaukrati der er overalt i den offentlige sektor og det vil altså også sige

og derfor selv om det måske ikke er så meget i det store billede

så vi forhåbentlig i fremtiden ser en øget tilgang til erhvervsuddannelse for voksne jeg vil ikke gennemgå enkeltelementerne det er der andre ordførere der har gjort jeg vil blot sige at radikale venstre naturligvis vil stemme for

eget liv højere løn et længere liv og mere sundhed og alligevel

står omkring halvfjerdstusind under tredive år uden uddannelse og titusinder af ufaglærte lever et usikkert arbejdsliv hvor man ikke er sikker på hvor man kan finde det næste job flere faglærte er godt for samfundet og det er godt for virksomhederne men uddannelse er som jeg sagde først og fremmest godt for den enkelte og det er virksomhederne der har et stort ansvar men også folketinget skal kunne løfte opgaven vi skal gøre det så attraktivt som muligt at tage en erhvervsuddannelse herunder fjerne de sten og snubletråde der kan være for at få voksne i gang med en uddannelse

et enkelt sted vil jeg sige at jeg er en anelse skeptisk

om at lempe vilkårene for kortere aftaler det her må ikke udvikle sig til et tag selv bord for arbejdsgiverne og reducere lærlingene til daglejere sf vil holde nøje øje med udviklingen på det her område men i øvrigt støtter sf

lovforslaget er et vigtigt led i arbejdet med at gøre det mere attraktivt for flere at tage en erhvervsuddannelse også de voksne elever over fem og tyve år en erhvervsuddannelse attraktivt uddannelsesvalg først og fremmest for den enkelte men det er også positivt for hele samfundet at vi får flere dygtige faglærte vi har stor opmærksomhed på de unge og på at de skal tage en ungdomsuddannelse lige efter endt skolegang og det fokus skal vi fortsat have men vi må ikke glemme de voksne og derfor skal det også være attraktivt for dem over fem og tyve

tage en erhvervsuddannelse det centrale punkt i forslaget er justeringer af erhvervsuddannelse for voksne justeringerne af

ambitioner om at øge tilgangen til erhvervsuddannelserne og sikre tilstrækkelig faglært arbejdskraft til virksomhederne justeringerne af euv betyder basalt set at voksne elever i mindre omfang end i dag vil have pligt til at få deres uddannelse afkortet de har fortsat ret til det men ikke pligt til individuelle skønsmæssige afkortninger af uddannelsen det skulle gerne betyde at flere voksne elever får mod på at tage en

og i høj grad også de voksne som umiddelbart fremstår uddannelsesparate fordi de har været på arbejdsmarkedet årrække men som i praksis har vanskeligt ved at gennemføre et afkortet uddannelsesforløb lovforslaget giver dermed flere voksne mulighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse og det er positivt for den enkelte uddannelse er en vigtig nøgle til at forsørge sig selv og få magt over sit eget liv og sin egen fremtid

også en fordel for virksomhederne fordi voksne elever med erfaringer ofte er ganske attraktive af deres generelle modenhed og tidligere erfaringer fra arbejdsmarkedet forslaget vil også betyde en lettelse af de

fordi de ikke i lige så høj grad skal organisere meget forskellige uddannelsesforløb på grund af elevernes individuelle afkortninger det betyder at skolerne kan tilrettelægge undervisningen mere sammenhængende for alle elever endelig betyder justeringerne af euv

at de faglige udvalg kan få dækket udgifterne til svendeprøver

elever hvilket jo i sagens natur vil være en fordel for udvalgene ud over de nævnte ændringer på euv

en uddannelsesaftale tydeligere det kan for eksempel være i forbindelse med en elevs graviditet eller længerevarende sygdom hvor der ikke bør være tvivl om elevernes

og praktikvirksomhedernes rettigheder og pligter der er tale om en konsekvensændring som følge af en højesteretsdom for det anden

indføres der digitale beviser for erhvervsuddannelserne det vil lette de

procedurer for skoler og elever og for det tredje

lempes kravet om at korte uddannelsesaftaler skal omfatte mindst en skoleperiode og mindst en hel praktikperiode af en erhvervsuddannelses hovedforløb det vil styrke vækstuddannelsesprincippet og betyde at en større andel af elevernes samlede uddannelsestid vil foregå på rigtige arbejdspladser i rigtige virksomheder frem for i skolepraktik for mange

byrder indviklede regler og andre benspænd er ikke en motivationsfaktor og derfor er dette lovforslag et vigtigt skridt på vejen mod at gøre erhvervsuddannelserne til et endnu mere attraktivt valg i dette tilfælde

de mere modne elever tak for de drøftelser vi har haft her i salen i dag jeg ser frem til eventuelle spørgsmål under udvalgsbehandlingen

undervurdere betydningen af det her lovforslag det handler om at løse et vigtigt samfundsproblem nemlig at vi på nogle områder virkelig mangler praktikpladser der er unge der går på praktikpladscentrene og mangler en virksomhed at komme ud i og på andre områder har åbne elevpladser for eksempel i industrien hvor vi mangler unge der har lyst til at tage en uddannelse forslaget er en udløber af trepartsaftalen med fagbevægelsen og dansk arbejdsgiverforening her blev det aftalt at gennemføre et gammelt socialdemokratisk ønske nemlig at det skal være dyrere ikke at tage elever virksomheder der ikke tager uddannelsesansvar må altså til lommerne til gengæld får virksomheder der tager uddannelsesansvar

økonomisk gulerod det er kun godt bag den her ordning skal der så være et kompliceret regnestykke vi havde gerne set en mere simpel model men okay hvis det her er hvad der kan samle opbakning så må det være sådan det vigtigste er at vi får skabt flere praktikpladser og derfor

måluddannelsesratio der beskriver forholdet mellem praktikårselever og erhvervsuddannede årsværk som arbejdsgiverne skal præstere for at leve op til målet om otte tusind titusind flere praktikpladser dette betyder i praksis at arbejdsgivere som er omfattet af loven skal betale et merbidrag for hver praktikårselev som arbejdsgiveren mangler for at kunne opfylde måluddannelsesratioen dette merbidrag vil finansiere en bonus for merbeskæftigelse for praktikpladser i dansk folkeparti er vi meget positive over for trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele danmark og praktikpladser vi synes det er positivt at man med trepartsaftalen giver en belønning til de arbejdspladser der er med til at uddanne erhvervsfaglig arbejdskraft i dansk folkeparti har vi et stort ønske om at flere vælger at tage en erhvervsuddannelse og derfor er vi også nødt til at sikre at de unge i den forbindelse kan finde sig en praktikplads derfor hilser vi dette lovforslag meget velkommen og ser frem til udvalgsbehandlingen

at indgå med arbejdsmarkedets parter tilbage i to tusind og seksten en trepartsaftale som

skulle sikre tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele danmark

tusind titusind ekstra praktikpladser årligt når vi når frem til to tusind og fem og tyve som en del af arbejdet med trepartsaftalen skabte vi

nogle incitamenter for virksomhederne som gør at virksomheder i højere grad kommer til at bidrage til at skabe praktikpladser og dermed være med til at uddanne erhvervsfaglig arbejdskraft

praktikpladser ja så kommer man også til at blive mere belønnet

indbetale lidt mere så der er tale om en smart omfordeling en omfordeling som gavner de mange unge mennesker som har fulgt opfordringen om at tage en erhvervsuddannelse men som

en praktikplads en omfordeling som skal hjælpe virksomhederne til også i fremtiden at skaffe den rette arbejdskraft

som vil gavne hele vores samfund fordi den bidrager til at efterspørgslen på arbejdskraft med bestemte uddannelser i højere grad vil passe til udbuddet af den arbejdskraft det handler om at vi skal skabe en bedre balance mellem de kvalifikationer der er brug for på arbejdsmarkedet og de kvalifikationer som vore unge mennesker får igennem deres uddannelse

forbedrer vi netop den balance

for år en ny beregning af hvordan vi skal fordele praktikpladsafhængig støtte til virksomhederne ud fra de forventninger vi har om udviklingen i udbud og efterspørgsel på arbejdskraft

skabe mere vækst og udvikling

arbejdspladser forhåbentlig i hele landet på baggrund af det

støtter venstre lovforslaget og jeg skal

fra august to tusind og seksten vi har

i forbindelse med behandlingen af de tidligere lovforslag givet udtryk for at vi alvorligt tvivler på at trepartsaftalen i væsentligt omfang vil bidrage til at løse praktikpladsproblemet og som

er vores tvivl på aftalens effekt ikke blevet mindre det er vores vurdering at det vil blive nødvendigt med nye initiativer hvis det skal blive muligt at leve op til

der er sat i trepartsaftalerne for en forøgelse af praktikpladsantallet altså at der skal etableres

et lille skridt i den rigtige retning

tidligere er vedtaget for at udmønte aftalen og vi kan tilsvarende tilslutte os det foreliggende forslag

arbejdsgiverbidrag ordningen betyder at virksomheder der bidrager til at uddanne faglærte bliver belønnet mens virksomheder der ikke gør det skal betale et større beløb til

er noget jeg har lært af at sidde i folketinget så er det at økonomisk teori er hundrede procent rigtig det man belønner får man mere af det man straffer får man mindre af og udbyder man tusind generalister med svag faglig fundering til arbejdsmarkedet finder de også et arbejde derfor er det en rigtig god idé at man nu vil belønne de virksomheder der påtager sig et socialt ansvar men der er ingen roser uden torne hvis man skal have systemet til at virke kræver det faktisk en beregningsmodel som fastsætter de takster virksomhederne skal betale modellen giver sig ikke bare til spontant at virke i lovændringen fra juni

fremgik det at beregningsmodellen var midlertidig og at der ved lov skulle fastsættes en permanent model der skulle træde i kraft fra to tusind og atten og ligesom der er noget der hedder konsekvensrettelser så er der så også åbenbart noget der hedder konsekvenslovgivning for konsekvensrettelser er jo logiske rettelser der følger af en beslutning og konsekvenslovgivning

lovgivning der følger logisk af en tidligere taget

eftersom vi i liberal alliance er fuldstændig

er vi naturligvis også enige i konsekvenslovgivningen

modelparametrene to tusind og atten er beregnet og og fastsat i et samarbejde mellem dansk arbejdsgiverforening og lo og radikale venstre støtter

ambitionsniveau når vi nu kan konstatere at over tolvtusind står i kø for at finde en praktikplads

man så kan se at trepartsforhandlingerne lægger ud med et ambitionsniveau på at skaffe

er der ikke flere håndfaste konsekvenser over for de arbejdsgivere der ikke løfter opgaven jeg synes at der er lidt for meget med venlige opfordringer til virksomhederne uden egentlig konsekvens

lovforslaget arbejder med det mundrette begreb modelparametre

bare kalde det for tvungen solidaritet mellem arbejdsgiverne altså at man har en hane man drejer på og så fosser der flere penge ind i kassen og så drejer

flere penge fosser ud til de virksomheder der så rent faktisk påtager sig et uddannelsesansvar det er et godt princip

og seks af ottende juni to tusind og sytten erhvervsuddannelserne står højt på regeringens politiske dagsorden

som de unge har lyst til at søge og gennemføre i juni i år vedtog et flertal i folketinget en lovændring der betød at der blev indført et praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag arbejdsgivernes uddannelsesbidrag også kaldet

bliver belønnet mens virksomheder der ikke i tilstrækkelig grad stiller praktikpladser til rådighed skal betale et større beløb til

for at kunne beregne hvilket beløb en virksomhed skal betale til

opstillet en række modelparametre i lovændringen fra juni fremgik det at disse parametre var midlertidige og skulle genberegnes og fastsættes endeligt for to tusind og atten ved et nyt lovforslag og det er grunden til at vi er her nu med dette lovforslag skal modelparametrene

tusind og atten fastsættes disse modelparametre tager højde for

efterspørgsel altså vil der være en stigende eller faldende faldende efterspørgsel

arbejdskraft med den pågældende uddannelse i fremtiden dette skal naturligvis ses i forhold til det forventede udbud af arbejdskraft alt dette

kan virke kompliceret men vi tror det virker jeg vil gerne sige at erhvervslivet ikke som sådan bliver pålagt en ekstra regning med lovforslaget regningen som arbejdsmarkedets parter er enige om

at der skal ske en omfordeling mellem virksomhederne til gavn for de virksomheder der tager ansvar for at oprette et tilstrækkeligt antal praktikpladser de enkelte virksomheder har friheden til selv at bestemme om de vil have den økonomiske gevinst ved at oprette flere praktikpladser helt banalt og kort sagt gør vi det her for de unges skyld for de unges fremtid det kan ikke nytte noget at vi sukker efter flere faglærte i fremtiden hvis vi ikke samtidig sætter handling bag ordene og skaber løsninger på de udfordringer der er tak for de drøftelser vi har haft her i salen i dag jeg ser frem til eventuelle spørgsmål under udvalgsbehandlingen tak